venstres folketingsgruppe har meddelt mig at de har udpeget medlem af folketinget inger støjberg som medlem af danmarks nationalbanks repræsentantskab for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for medlem af folketinget ellen trane nørby

venstres folketingsgruppe har ligeledes meddelt mig at de har udpeget medlem af folketinget inger støjberg som stedfortræder for statsrevisor kristian jensen

resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for medlem af folketinget

hvis mennesker som

ikke falder til hvis de begår kriminalitet vil vi

ikke nogen tvivl om at vores udvisningsregler er stramme og at det også er den her regerings opfattelse at de skal være stramme når dansk folkeparti så spørger til

der er grund til at nedsætte en arbejdsgruppe fordi det vi gør er jo at vi hele tiden følger med

vi arbejder hele tiden på at vi

få folk udvist hvem kan vi

så vi behøver ikke nogen arbejdsgruppe for at være i arbejdstøjet vi arbejder hele tiden

hensyn til udvisninger udviser vi præcis dem som som vi kan

uden at det er i strid med danmarks internationale

en trappestigemodel den går populært sagt ud på at jo længere tid en udlænding har været i danmark jo længere frihedsstraf skal den pågældende idømmes for

som jeg også redegjorde for her i folketingssalen i forbindelse med at vi for nylig behandlede et beslutningsforslag fra dansk folkeparti nemlig b tre og tredive at udvisningsreglerne i udlændingeloven grundlæggende er så stramme som de kan være inden for rammerne af danmarks internationale forpligtelser så at lave en arbejdsgruppe giver ikke rigtig mening

de regler som jeg synes vi skal have vi arbejder i i det hele taget altid og hele tiden med at forbedre de muligheder der kunne være så det har vi ikke behov for at have nogen arbejdsgruppe

jeg sige at en yderligere stramning af reglerne hvis man skulle ønske sig

af de politiske partier til at sidde i en periode og se på hvordan man rent faktisk kunne gøre det nemmere for domstolene at udvise kriminelle udlændinge det afviser ministeren så også det må

stiller mig fuldstændig uforstående over for hvis ministeren i øvrigt er enig med dansk

i at man skal udvise en kriminel udlænding hver gang der overhovedet

vi udviser dem vi kan udvise men det mener jeg sådan set ikke er korrekt

vi ser jo en lang række tilfælde hvor folk ikke bliver udvist

til følge og så videre der mener jeg faktisk at det er fuldstændig

har begået så grove forbrydelser så mener ministeren ikke

som om man havde vundet et kæmpestort slag det havde man ikke for man ændrede det ikke for en eneste som man kunne udvise eller som man burde udvise

gerne ville var at lave symbollovgivning hvor man gik ud og sagde

så skrapt at alle også der hvor der er strid om vores konventioner skal udvises

medmindre der altså var den der strid om konventionerne

op til domstolene ergo ændrede man ingenting og derfor er den ændring som dansk

i dag står her og kræver det samme nemlig ingenting

man reglerne tilbage igen

meget mening og hvorfor skrev den tidligere justitsminister herre morten bødskov i øvrigt til

for retsområdet viviane reding at når man ændrede reglerne

var det med det formål at give en bedre beskyttelse imod udvisning det var jo en substansændring men altså jeg forstår bare ikke

enige om og det kan vi jo have lange diskussioner

at man skal udvise kriminelle udlændinge hver gang man har den mindste mulighed for det hvorfor vi så ikke kan finde fælles fodslag om

at nedsætte en arbejdsgruppe hvor der kan sidde nogle kloge mennesker

kan gøre det endnu nemmere for domstolene at udvise

vi har nogle rigtig skrappe udvisningsregler og det synes jeg også vi skal have

igen og igen er jo den ændring der blev lavet tilbage under den tidligere regering den ændring var ikke udtryk for en stramning af udvisningsreglerne

selv ordfører dengang og jeg kan huske min tale og jeg vil i øvrigt anbefale herre martin henriksen at finde den frem

det her er symbollovgivning det giver ingen mening det ændrer ingenting men hvis det er så vigtigt

for men vi tror ikke det ændrer noget som helst det viste sig

det ændrer bare ikke ved at det var symbollovgivning og det betød at der ikke var overensstemmelse mellem

der var sikkerhed for at det var i strid med konventionerne

var det op til domstolene at vurdere det vil sige at man skulle leve op til sine internationale forpligtelser der ligger præcis det samme i det som vi har i lovgivningen i dag ergo er der ingen substantiel

at man fra vks side har fået det til at

der var ikke nogen sejr for der var ikke en eneste ændring i forhold til hvem man

hvem vi kan udvise i dag vi udviser dem vi kan

jeg stramme regler men vi skal have regler hvor lovteksten

selvfølgelig klart sige at det på ingen måde er godt nok

har jeg også en klar forventning om at kommunerne løbende arbejder med at efterleve reglerne på de her områder som vi har styrket med for eksempel barnets reform og det gælder især i

til at inddrage børn og unge i deres egen sag ved at holde de obligatoriske samtaler med børnene vi er naturligvis meget opmærksomme på

udfordringerne på området og vi har i satspuljenkredsen også gjort en stor indsats for at understøtte kommunerne i at forbedre indsatsen vi har blandt andet

nedsat en taskforce som skal hjælpe kommunerne med at få bedre styr på sagsbehandlingen og så har vi

it system dubu

systematik i sagsbehandlingen blandt andet så sagsbehandleren automatisk huskes på at gennemføre børnesamtalen derudover

vi også ved at se på om de tredive million kr som vi årligt

at støtte efteruddannelsen af socialrådgivere i højere grad skal målrettes til at efteruddanne sagsbehandlere i

når ministeren ikke vil have at der skal være en fastere hånd over for kommunerne

de her børnesamtaler ikke bliver overholdt ministeren siger han vil følge området

nytter det hvis det ikke bliver forvaltet sådan i praksis

der ikke er nogen der lytter til børnene det viser sig jo at der er massive store fejl i de her sager der er jo en artikel

fejl i op mod firs procent af de sociale børnesager det skal der altså ske noget ved og det nytter ikke noget at sige

det betyder netop som fru karina adsbøl

det tager tid at få implementeret de her ting vi har sat en masse ting i værk

om så alvorlige sager at vi skelner følelser

der er rigtig mange kommuner som gerne vil have besøg af taskforcen

for mig helt klart et udtryk for at man gerne vil ses efter i sømmene at man gerne vil gøre sit arbejde bedre jeg synes at

at systematisk sagsbehandling er en rigtig rigtig god ting som man også

samtaler eller hvad det nu kan være som som vi snakker om så der sker rigtig meget og jeg oplever

mange kommuner tager det alvorligt og også gerne vil udvikle sig på det her område

også er et udtryk for og vi kan jo hele tiden

en familiepleje de kommer ind

vil i gerne hjem til mor og far på besøg ja det vil vi meget gerne

vil også gerne ringe til dem og så siger udvalget måske

sige godnat til mor og far altså hvordan vil ministeren sikre sig at de her

bliver hørt i de her sager hvordan vil ministeren sikre sig

noget at gøre med afgørelsen

men ikke nødvendigvis alle har noget med afgørelsen at gøre det betyder ikke at vi bare kan sætte os ned og ikke gøre noget det betyder ikke at vi ikke vil have efteruddannelse det betyder ikke at vi ikke vil overvåge området

en kommune gennemfører en børnefaglig undersøgelse

nogen som helst tvivl om det er selvfølgelig også som fru karina adsbøl er meget meget bevidst om ligesom jeg også er med til at sikre at kommunen bliver opmærksom på de ressourcer der netop kan være i det omkringliggende netværk derfor står det også tydeligt i serviceloven at kommunen når den gennemfører undersøgelsen skal afdække ressourcer og problemer hos barnet familien og netværket ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes inddragelse af familie og netværk fra december sidste år viste at kommunerne generelt er

opmærksomme på systematisk at afdække ressourcerne og inddrage familie og netværk i netop børnesagerne men der er selvfølgelig altid en anden side også

at det ikke altid lykkes

også meget vigtigt at kommunerne styrker deres fokus på at anvende

fra centralt hold understøtter vi selvfølgelig også kommunerne i det her arbejde blandt andet

til netop forskellige inddragende metoder som

at det mente ministerens parti

ikke at man skulle vi skulle ikke lovgive om at

man skulle anvende de her metoder selv om vi ved at de virker

at lægge os fast på én metode vi kan sige familierådslagning og netværksmøder og de metoder der virker

ankestyrelsen laver undersøgelser hver gang ankestyrelsen laver en undersøgelse viser det sig

også at man ikke bruger de ressourcer i netværket

stedet for at bruge netværksressourcerne

en aflastningsfamilie ved siden af

gerne vil give en hjælpende hånd og gerne vil have samvær med barnet

men ministeren siger bare vi følger det vi følger området og jeg

at de simpelt hen skal følge lovgivningen og implementere barnets reform

sandt jo det er nemlig sandt

ganske interessant hvorfor dansk folkeparti stod mutters alene lige præcis med den sag jeg tror

om at det der med at sige

bestemt metode som man skal bruge kan være problematisk det her

om forskellige familieforhold

altid have in mente men jeg anerkender ikke præmissen om at vi ikke tager det alvorligt at der ikke sker noget jeg anerkender til gengæld præmissen om at det er dybt alvorligt og at der skal ske noget det der med

kigger på sverige derfor synes jeg ikke

lægge sig fast på én metode vi lavede et ændringsforslag så man kunne bruge alle de metoder

som vi ved der er evidens for og nu vil ministeren gerne have rigtig meget evidens på det her område det har

ministeren vil have men så er det da underligt

evidens og den viden vi har ikke bliver anvendt i praksis

det handler om børn og familier og det er jo vigtigt og vi ved stadig væk

nu ved jeg ikke om ministeren har læst den bog

en masse ting i værk og heldigvis hørte jeg også

i fællesskab og det har vi jo netop gjort i fællesskab fordi vi mener er en udfordring vi har netop gjort det i fællesskab fordi vi mener at nogle

løsninger som vi har fundet i fællesskab er de rette løsninger som jeg også sagde

socialt arbejde tid det tager tid at implementere de

netop er løsninger som adresserer de problemer som vi begge er enige om

og det skal løses og vi bestræber os netop

se at vi er enige i langt langt det meste og jeg glæder mig også over den håndsrækning vil jeg

at jeg ved at fru karina adsbøl

i fremtiden for det er

meget gerne sætte mig ned